at arbejdsgiveren er ansvarlig for sygdomme som en arbejdstager får på grund af arbejdet det forudsætter selvfølgelig en sikker dokumentation for at det netop er arbejdet der er skyld i sygdommen erhvervssygdomsudvalget hvor der jo også sidder lægefaglig ekspertise har flere gange drøftet depression eller arbejdsmæssige belastninger herunder stress ved den seneste drøftelse i september to tusind og fjorten fandt udvalget ikke grundlag for at optage depression på fortegnelsen idet der blev konkluderet at depression kan have mange årsager og at det var umuligt at fastlægge den generelle arbejdsmæssige belastning der kunne føre til optagelsen af sygdommen på fortegnelsen arbejdsskadestyrelsen vil derfor fortsat kun anerkende en depression som en erhvervssygdom i konkrete tilfælde efter en indstilling fra erhvervssygdomsudvalget

såkaldte modena projekt som har undersøgt risikoen for udvikling af depression når man er udsat for mobning på arbejdet når drøftelserne er afsluttet vil

arbejdsskadestyrelsen offentliggøre om drøftelsen af rapporten har ført til ændringer af fortegnelsen eller

om årsagssammenhænge eller arbejdsmæssige belastninger og psykisk sygdom som arbejdsskadesystemet fortsætter jeg mener derfor ikke at der er grundlag for at ændre på kriterierne for en anerkendelse af psykiske sygdomme

det moderne samfunds arbejdsmiljøproblemer

voksende med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø og når man tænker på hvor store vanskeligheder den syge kommer ud i med ofte meget langvarige forløb så har det ikke sin rimelighed at

har en bedre mulighed for at få erstatning

at det vel egentlig hænger sådan sammen at vi bruger industrisamfundets kriterier også på det psykiske område og det vil sige som ministeren også er inde på

sygdommen til arbejdet men spørgsmålet er jo om det er rimeligt

et konkret tilfælde fra det østjyske område hvor en kvinde har fået afslag på erstatning netop på grund af depression og

at der også kunne være ting i hendes privatliv som belastede hende jeg tror det er sådan at næsten uanset hvilket menneske der er tale om så vil man altid kunne finde et eller andet i den pågældendes private tilværelse som også giver en

de fem og halvfems procent får afslag derfor vil jeg spørge ministeren kunne det ikke være en overvejelse værd at sige at når det drejer sig om psykiske arbejdsskader

at den pågældende psykiske lidelse stammer fra

det siger jeg for at pointere at ikke kun jeg men også folketinget er optaget af det her

hvis vi skal have et arbejdsskadesystem som

også være nogle klare kriterier for hvornår man får

så vil det netop være meget få som vil få den erstatning fordi man næsten altid vil kunne henvise til at det enkelte menneske jo også har nogle belastninger i sit privatliv

fremlagt for erhvervssygdomsudvalget til afgørelse

siger ankestyrelsen at de sager skal hjemvises som det hedder i det sprog til behandling i arbejdsskadestyrelsen igen

sker det at de bliver anerkendt og at de pågældende hk medlemmer får erstatning vil ministeren gøre noget for at der er flere konkrete sager der bliver forelagt for

vist at det her er et område som vi vil have fokus på for

tyve står jo fast

på lukningen

at arbejdsgiveren tilkendegiver at en arbejdsplads skal lukkes

en lang række omstændigheder der kan få betydning for

om arbejdspladsen ender med at lukke ned

en risiko for at de ikke bliver målrettet de faggrupper og personer der faktisk ender med at blive afskediget og stå uden arbejde en række medarbejdere kan

inden virksomheden formelt varsler et større antal afskedigelser ligesom virksomheden kan vælge at varsle færre medarbejdere afskediget end

det har vi jo heldigvis også set eksempler på

mulighed for at arbejdsgiverne i det her tilfælde

bebuder at ville lukke en virksomhed ned i en bestemt by alligevel vælger at fortsætte produktionen det kunne man jo håbe på det er desværre ikke sikkert at det sker men det

også set eksempler på virksomheden kan jo for

jo ikke glemme at også virksomhederne har et ansvar for at sikre at deres medarbejdere får den rette hjælp i form af for

efteruddannelse i en sådan situation med de

ændringer af reglerne kan man risikere at virksomheden vil være mindre tilbøjelig til selv at sikre medarbejderne hjælp og støtte det tror jeg ikke

står fast er så at vi har over fire hundrede slagteriarbejdere i faaborg som er kommet i en ganske utrolig klemme vi skal tænke på at de her slagteriarbejdere jo er meget meget positive og konstruktive

sat gang i noget videre og efteruddannelse sådan at vi kan finde job andre steder det kunne for eksempel være

inden for bygge og anlægsområdet eller måske være på boreplatforme i nordsøen hvor der også er brug for folk

rigtige kurser sådan som det er nu og derfor er det utrolig godt

det skal roses utrolig meget at slagteriarbejderne i

er så fremsynede at de siger til sig selv

at få gjort noget ved det her allerede nu

så synes jeg det er utrolig trist at staten kvitterer for den positivitet ved så at sige nej vores pengekasse til efteruddannelse i forbindelse med sådan en virksomhedslukning er smækket i jeg synes ikke det har sin rimelighed og

en bedre model efter min mening ville være at man simpelt hen sagde at når en virksomhed har bebudet at den skal lukke så vil man også hjælpe medarbejderne videre med noget efteruddannelse og derfor vil jeg

til at ministeren siger ja til at give slagteriarbejderne i faaborg en hjælpende hånd jeg mener at det er det eneste

en lov i forhold til en enkelt situation så det jeg beskrev før var situationer som vi kunne se andre steder og ellers været bange for at de nok lukkede i

rent faktisk er der nedsat en koordinationsgruppe som består af jobcentrene i

odense og svendborg kommuner nnf og repræsentanter for blandt andet

gennemført orienteringsmøder og individuelle møder med medarbejderne og der er et jobcenterkontor i

ender med at blive til fyringer skrider ind med for meget så kan man bruge pengene på en forkert og ikke en målrettet måde og det tror jeg ikke at nogen af os i

det på nogen måde kan ende i noget uheldigt jeg kan kun se det som et gode at man bliver videreuddannet i tide og at man dermed kommer tættere på et nyt job

jeg siger at vi skal bruge de midler vi har her sparsomt og målrettet jeg er fuldstændig enig i at opkvalificering er fuldstændig afgørende for de medarbejdere vi taler om her og vi har også eksempler

ordentlig fornuftig og hurtig indsats har betydet at rigtig mange medarbejdere er kommet videre så jeg er fuldstændig enig i de kriterier som som spørgeren stiller

er nødt til at tage udgangspunkt i den mere generelle situation og jeg vil gerne bruge pengene på en fornuftig måde der er en række foranstaltninger som er

og dets omdømme hvis man bebuder en lukning og så derefter laver det om så det tror jeg ikke på sker og derfor må jeg sige at jeg er uendelig ked af det på slagteriarbejdernes vegne og er trist over at ministeren ikke vil

i faaborg det skal vi bestemt og der er to ting vi skal gøre

det har jeg beskrevet lidt tidligere i mit svar at

masser af eksempler på at det rent faktisk har hjulpet rigtig rigtig mange mennesker med den håndsrækning som samfundet giver i den slags uheldige og ulykkelige

om støtte med puljen og de opstillede kriterier sikrer vi os at de bedst egnede indsatser for mænd i krise modtager støtte og vi sørger sådan set også for en proces som er lige og fair for alle ansøgere de eksisterende mandekrisecentre har i løbet af de sidste ni år tilsammen modtaget godt

i støtte fra satspuljen siden to tusind og ni for mandecenteret fundamentets

har vi stillet krav om at centrene forankrede deres indsats uden for satspuljeregi

kravet om at centrene skulle

finansielt har de altså kendt til rigtig længe

også huske på at kvindekrisecentrene blev oprettet i to tusind og fire fordi man vurderede at voldsramte kvinder og deres børn ofte befinder sig i en yderst sårbar situation

at det derfor ikke var hensigtsmæssigt at de skulle tage ophold sammen

derudover skal vi huske på at kvindekrisecentrene modtager kvinder der har været udsat for vold og trusler mænd der på grund af sociale problemer ikke kan være derhjemme herunder

voldsramte mænd har mulighed for at tage ophold på

hundrede og ti tilbud og tilbydes den

tilbud om hjælp og støtte på samme vis som kvinder der tager ophold på et kvindekrisecenter det afgørende for mig er at mænd der udsættes for vold får den hjælp og støtte de har brug for og at mænd i krise kan søge relevant støtte og rådgivning det er også derfor vi i satspuljekredsen

at afsætte midler i en ansøgningspulje ligesom vi har afsat nitten million kroner til et initiativ om ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte mænd og kvinder samt voldsudøvere

sætter regeringens nationale handlingsplan om vold i familien og i nære relationer særlig fokus på voldsramte mænd gennem rådgivning behandling og forsøg med botilbud

alle sammen interesserede i at voldsudsatte mænd og mænd i krise får den rette hjælp og med de mange igangsatte initiativer synes jeg

vi sammen selvfølgelig skal følge rigtig rigtig

dagblad hvor der faktisk blev sagt at man ville gøre nogle ting at

egentlig gerne vil høre ministeren om hvorledes ministeren egentlig så det er gået med den måde man har handlet på for det

kvinderne at de er i en yderst sårbar situation og derfor man har kvindekrisecentre

hustruen forlader dem de står uden bolig de bliver ramt af depression

at jeg gerne have svar af ministeren

spørgsmål jeg har stillet

mandekrisecentrene på finansloven sådan

de også er sikret i i årene frem

og som så mange andre satspuljeting ved vi jo

som ministeren siger der er lagt op til så

tvivl om det det betyder jo ikke at mænd ikke kan

det kan mænd godt jeg prøvede bare at ridse op i

og svare på det spørgsmål som jeg egentlig fik om kvindekrisecentre

en krise har vi nogle tiltag men man har jo også i

til servicelovgivningen ret til at få hjælp

tre tusind otte hundrede og en og fyrre henvendelser

og vi vil gøre hvad vi kan og bestræbe os på

igen holde fast i at selvfølgelig skal vi hjælpe de mænd der er i krise

situationen selvfølgelig men det har

det bliver fuldstændig det samme svar

en minut og femten sekunder siden nemlig at jeg

her og forhandler forhandler finanslov men nu har man jo heldigvis et skud til i bøssen måske to det kan jeg ikke helt huske som medspørger

i krise og de pågældende centre kan jo søge nu og mig bekendt

på lige fod med alle andre det er derfor

vi har skabt den her transparens og det er lige præcis hvad jeg mener er rettidig omhu jeg glæder mig rigtig meget til at se ansøgningerne og jeg glæder mig også til at se

får den hjælp de skal have selvfølgelig er det det

forhold til de initiativer der er og det får de

set også i forhold til den udmærkede satspuljeaftale som jeg lige skal sige

hvor man rent faktisk kan søge ud af den her pulje og igen

med hensyn til gruppen af mænd i krise det er

set også min forventning at centrene sammen med andre organisationer på området vil anvende den viden og de erfaringer som de besidder i deres eventuelle ansøgninger om støtte fra den pulje som vi i satspuljekredsen har afsat

til indsatser målrettet mænd i krise da vi afsatte midlerne i ansøgningspuljen

enige om at stille krav til ansøgningerne om at målgruppens problemer og de anvendte metoder

skal ansøgningerne også indeholde en helt klar målsætning for hvilke resultater

forventes at opnå som følge af indsatsen på den måde

indsatser som bygger på viden om målgruppens behov og indsatser som har dokumenteret positive effekter for brugerne jeg anerkender de eksisterende centres viden og indsats på området gennem de sidste mange år og så synes jeg også at vi med puljen

en fortsat udvikling mod stadig bedre tilbud til mænd i krise

lad mig da også lige nævne her til sidst at ministeriet ikke har modtaget informationer om at et eller flere af de eksisterende mandekrisecentre på nuværende tidspunkt

end kvinder oplever og som de har specialiseret sig i lige pludselig går tabt

løbende dialog med dem de er lukningstruede de er i en situation lige nu hvor

personale eller i forhold til de mænd der henvender sig

socialminister og en ligestillingsminister at gå ind og sige her er

undskyld jeg siger det fra rendestenen fra hjemløshed fordi de har været gennem det system

løbende dialog jeg ved

i forhold til hvor mange der faktisk henvender sig tre tusind otte hundrede og en og fyrre havde henvendt sig i de første tre kvartaler af to tusind og fjorten

ikke kender området for det gør jeg i den grad det er ikke ensbetydende med at de mennesker

tidligere spørgsmål kerer jeg mig

ellers havde vi ikke fået en fælles aftale under sidste års

igen i al stilfærdighed det gælder for mandekrisecentrene

selvfølgelig også selv har et ansvar det har bestyrelsen også

er blevet gjort opmærksom på hvordan tingene som jeg også svarede tidligere skal forandres det ansvar skal man selvfølgelig

påtage sig vi påtager os det med vores puljer men man har også et ansvar

selv om ministeren siger at man har arbejde på at finde en fast finansiering fast

være oplagt at man gik ind og kiggede på det

ikke at kommentere tallene på de mange henvendelser jeg synes jo det er tankevækkende som borger i danmark at der er så mange mænd der henvender sig og som vi kan risikere faktisk lige pludselig

satspuljen er det så sådan at vi kan være sikre på at vi også fremover vil kunne se at man

mere eller mindre ud på på sidelinjen i forhold til

bare generelt for det kunne jo være der var nogle der lyttede og

det er en uskik at skulle give

skabe lige og fair vilkår for alle og skabe mere transparens når det er sagt synes jeg rent faktisk at de tal

der har været en voldsom stigning og jeg lover at jeg vil svare på

sker der et eller andet i øjeblikket hvor der er rigtig mange konflikter

så også rent faktisk får penge fra puljen og det er et

men det er jo vigtigt og væsentligt i forhold til netop de her mandekrisecentre og netop den her viden og erfaring

for det er rigtigt som ministeren siger at de ikke er lukkede endnu nej men de er lukningstruede

det har man i den grad lært af tilbage til de tre tusind som jeg synes er rigtig interessant

vi står over for nogle fælles problemer jeg vil meget gerne se på den her problemstilling

er en stigning hvorfor ser vi en stigning

dannet grundlag for mange af de tiltag vi har lavet for eksempel med højkonfliktsager og så fremdeles

det arbejde vi laver i socialudvalget er at vi jo gerne vil det samme vi vil gerne række hånden ud både til kvindekrisecentrene men også

sted de tiltag som vi har lavet også med satspuljen for to tusind og femten

om der er for få penge eller for mange penge

så gerne som jeg ved at de to

så at der var mange flere penge men vi har kun en sum penge og dem skal vi prøve at dele ud bedst muligt og det synes jeg sådan set vi har gjort

og nu kan man søge og så håber jeg folk

jeg er bekymret for det her område fordi vi kan se at der er så mange mænd der er i en sårbar situation

ved at have de her mandekrisecentre ved at bruge den ekspertise der er de her steder

på det alleryderste i forhold til vores sociale system kunne ministeren ikke sådan tænke den samme tanke som mig i forhold til at det faktisk kan ende med at det kan blive meget dyrere sådan rent samfundsmæssigt

ud over det personlige for den enkelte hvis det er at man egentlig ikke gør noget nu

kommer igennem systemet på mandekrisecentre faktisk kommer til at klare sig rimelig godt

kunne være rigtig rigtig væsentligt ellers vil jeg selvfølgelig sige

det er en rigtig god debat at tage og jeg vil gerne forfølge den her debat

jeg synes fuldstændig ligesom

dem må vi jo kigge på sammen men der er åbenbart en tendens til at lige præcis det her område med mænd i krise skilsmisse og hvad der nu kan være med

er i stigning i øjeblikket og derfor

sociale indsatser over for familier med børn med autisme de samme problemstillinger som foreningen også har skrevet om i en henvendelse fra femogtyvende september to tusind og fjorten til spørgeren og som jeg både har kommenteret i mit svar på spørgsmål fem syv og halvfjerds til folketingets socialudvalg og mit mundtlige svar på spørgsmål s tre hundrede den nittende november to tusind og fjorten på mødet blev det som jeg også har givet udtryk for i mine tidligere besvarelser understreget at kommunerne har en

at hjælpe alle børn med behov for støtte

set også børn med autisme den hjælp og støtte

der må aldrig være tale om at indsatserne bliver brugt som sanktioner over for

man må eller kan aldrig bruge indsatserne

som som sanktioner for at løse en faglig uenighed om tilbuddet til barnet

blev der også slået fast at forældrepålæg kun kan gives hvis det er forældrenes manglende vilje der er problemet hvis der i stedet er tale om manglende evne til at håndtere barnets problemer skal kommunen

set hjælpe forældrene med det

at reglerne er gode som de er i dag jeg mener derfor ikke at der er grundlag for nye

tiltag mødet med autismeforeningen har dog givet anledning til at jeg vil tydeliggøre den gældende vejledning på området så vi sikrer at hverken kommuner eller forældre er i

og derfor bliver det selvfølgelig også diskuteret som sagt husker jeg det ikke helt præcist men jeg tror nok det er den sekstende december vi vi har et møde

nu siger ministeren så at ministeren slet deltog i det møde med autismeforeningen og det undrer mig meget når ministeren siger

ikke være bekendt som minister jeg tror da at autismeforeningen havde regnet med at ministeren selv deltog når ministeren her

sådan set hver evig eneste dag fordi området har den størrelse det har fordi jeg desværre ikke kan mødes med alle de mennesker som jeg egentlig godt ville mødes med derfor agerer de selvfølgelig på mine vegne men jeg ville helt klart være urolig hvis der ikke kom noget ud af det møde og hvis jeg

blevet sagt på det møde og jeg vil i den grad også være urolig

embedsmændene ikke tog mine tanker

en lovmæssig ændring være med til at revidere den gældende vejledning så den bliver meget mere tydelig se det er logik og det bør man et eller

at det ville klæde fru karina adsbøl i den grad at prøve at se på hvad der egentlig er blevet sagt til det møde

være meget meget mere klædeligt og som jeg har sagt tidligere jeg ser ikke nogen som helst grund til at lave lovgivningsmæssige ændringer til gengæld og det synes jeg

holde fast i og måske også

jeg tydeliggøre den gældende vejledning det er

mødes embedsmænd med organisationer og det gør de på mine vegne det kan ikke lade sig gøre for mig at mødes med

inden for vores område det er på ligestillingsområdet det er på børneområdet

socialområdet det er på integrationsområdet

set også andre trossamfund hver evig eneste dag

embedsmænd det gør den her regering og så vil jeg bare lige sige i al sin enkelhed at

være meget bredt regeringens visioner på handicapområdet handicapområdet er klare vi ønsker et inkluderende mangfoldigt og ligeværdigt danmark hvor der er plads til og respekt for forskellighed og hvor børn med handicap og deres familier har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og ressourcer

mange forskelligartede udfordringer i deres hverdag

bedste redskaber til at håndtere udfordringerne

både for forældrenes skyld men selvfølgelig også for barnets skyld

hele familien skyld og også for samfundets skyld

derfor også rigtig glad for at vi allerede har taget rigtig mange initiativer til at understøtte

helt konkret er der via satspuljen for to tusind og fjorten aftalt at afsætte

cirka fyrre million kroner til et stort projekt

mestringsstøtte til familier med børn med handicap projektet har til formål at udvikle og udbrede forældretræningsprogrammer og anden mestringsstøtte til forældre til børn med handicap samlet set har projektet til formål at styrke familiernes ressourcer og muligheder også i satspuljen for to tusind og femten er der sat fokus på familier med børn med handicap i aftalen er der således afsat

kroner til udbredelse af forældreprogrammer og målet er her at mindske målgruppens behov for indgriben og langvarige indsatser og at give børnene og

og familien en mere velfungerende hverdag jeg synes at der er igangsat nogle meget vigtige indsatser for at understøtte forældrene til børn med handicap

i forbindelse med de seneste satspuljeaftaler

jeg ser frem til at se resultaterne af disse indsatser det er klart

jeg også gerne slå fast at regeringen vil fortsætte sit fokus på hvordan vi fra samfundets side bedst muligt støtter op om børn med handicap og deres forældre blandt andet i

fra forældre som har et barn med handicap og som synes det er dybt problematisk at

der er så forskellige serviceniveauer rundt i

at de kan få hjælp i én kommune men det kan de så

kommune de bor i og derfor

jeg tænker at ministeren må redegøre for hvilke initiativer i den forbindelse

der er jo også lighedsprincippet i forhold til sagsbehandlingen

ministeren gøre så man ikke ligefrem skal tvinges til at flytte altså fordi man kan få hjælp i én kommune men ikke

sagsbehandlingstiden

går så lang tid og hvor der kan gå flere år før de får en afgørelse

de hurtigere kan få en afgørelse og hurtigere kan få hjulpet deres

tager op til år og det kan jo kan man sige forringe deres handicap hvis de ikke får den hjælp

tilfredsstillende at der har været så lange

jeg synes bare man skal notere sig at sig at

om den er sendt tilbage til kommunen tager man jo ikke hele tidsperspektivet med og det er derfor at en sag kan vare ja ja i flere år

så skal kommunen behandle den på ny men noget andet er i forhold til den handicappolitiske handlingsplan og i forhold til den handicappolitiske tænketank

blevet sat på dagsordenen men jeg synes der ligesom mangler noget handling

udmærket godt ved at jeg hylder rigtig rigtig meget det betyder ikke

folk kommer i klemme altså det skal de selvfølgelig ikke

også på ankestyrelsens sagsbehandlingstider vi gør alt hvad vi kan for at bringe dem nederst der kommer snart en invitation til et møde om hjemmetræningsordningen

til allersidst vil jeg sige at det her er et område som betyder rigtig rigtig meget for regeringen

det er fuldstændig rigtigt at der er sket en ændring af udlændingeloven som nu er gennemført

beskyttelse til udlændinge hvis behov for beskyttelse har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet i forbindelse med væbnet konflikt eller lignende med ordningen letter vi også presset på kommunerne det gør vi for at fremme at der skabes ordentlige rammer for de personer som får asyl i danmark vi skal hele tiden finde balancen

så vi både kan tilbyde beskyttelse til dem der har behov for det og samtidig med det

tilbyde en ordentlig integrationsindsats

balance med ordningen om midlertidig beskyttelse det er samtidig vigtigt

mens de opholder sig i danmark også dem der tildeles den midlertidige beskyttelsesstatus

vigtigt på det helt grundlæggende menneskelige plan og

set også for integrationsprocessen det er afgørende at vi så tidligt som muligt får sat ind med en integrationsindsats så de pågældende hurtigst muligt kan blive bidragende og selvfølgelig også aktive medborgere det handler om at stille krav så folk kommer i arbejde så folk lærer dansk

også finder vej ind i fællesskabet og samtidig tilslutter sig de normer og værdier der gælder her mens de er her vil vi således

møde de pågældende med både respekt og klare forventninger med et tilbud om indhold og mening i hverdagen med adgang til at arbejde og uddanne sig og med tilbud til børnefamilierne om pasning klub og skole det er til gavn for både den enkelte og sådan set også

gjort op med den sammenblanding af flygtningepolitik

er at man når man

rejser tilbage og så skal man sendes hjem men det som det her

og det vil sige at man burde fortælle danskerne kære venner de her mennesker

så de skal gøres til danske statsborgere og integreres i det danske samfund

bruger en masse masse penge på det jeg synes at regeringen skylder at fortælle befolkningen at det her ikke er flygtningepolitik for det er indvandrerpolitik flygtningepolitikken

det er jo sådan at kommer de mennesker

fået den midlertidige status ud i kommunerne

at sætte folk ud og parkere dem i et hjørne er kun at skabe endnu mere menneskeligt armod mange af de her mennesker

dybt traumatiseret og de skal behandles de skal

fair nok men at vi ikke har sagt

man begynder integrationen fra dag et med

i hvert fald vil kæmpe for

skal sendes hjem på et tidspunkt det er selve forudsætningen det er det

jeg stadig holde fast på at det er så vigtigt at give de mennesker som skal blive her enten i kort tid eller i lang tid en tilværelse en mening med livet en helingsproces og det gør vi netop for mange af de mennesker vi rækker hånden ud til dem

kommer de her mennesker til landet og så vil de få opholdstilladelse de vil få permanent opholdstilladelse og i sidste ende vil de få statsborgerskab der vil ikke blive sendt nogen tilbage

opsparer folkepension

flygter fra og så får fuld folkepension i danmark

det handler om skal vi ikke bare prøve at komme tilbage til det der er udgangspunktet

om der skal være den her differentiering mellem dem som har den midlertidige beskyttelse og dem der ikke har hvor jeg bare siger og hvor regeringen også siger at begge parter

en hverdag hvor der er noget indhold

man kan lave nogle ting hvor man kan komme i bund med sine traumer eller hvad det nu er det synes jeg er medmenneskelighed så kan man

fair nok

ikke noget odiøst i men vi har bare hver vores tilgang til det

i alle de relevante europæiske

i den forbindelse værd at notere at spørgsmål om at bekæmpe skattely

ikke i det europæiske fællesskabs interesse at offentlige kroner kanaliseres i skattely det kan blandt andet ses ved at

vil lægge pres på europa kommissionen og de andre medlemslande for at problemstillingen vedrørende udbud også løses og ved at tage problemstillingen om udbud og skat op i forbindelse med de drøftelser

med udbud indgår som et væsentligt aspekt i

understreges at kampen mod skattely ikke kun handler om udbud som det fremgår af skattelypakken som

regeringen også her sætte øget fokus på gennemsigtighed i forhold til virksomhedernes regnskaber

derfor arbejde for mere åbenhed om store børsnoterede virksomheders skattebetalinger

repræsentanter for kommissionen og med de andre lande

vi synes det haster med at få løst den problemstilling fordi vi også forventer

forventer nogle klare svar på at vi kan løse den problemstilling så derfor tænker vi ikke at det skal vare den sædvanlige tid vi tænker at det skal gå hurtigere

eu medlemslandenes brug af diverse skattekonstruktioner og andet og så kunne det måske være meget hensigtsmæssigt også i den forbindelse at få fremmet noget så alle de steder hvor vi måtte møde folk der har noget

også være det som jeg tror vi i fællesskab

det er en ny stor og altafgørende dagsorden

den danske selvfølgelig at at se efter om

faktisk også bidrager til fællesskabet

synes jeg det er en dagsorden som i hvert fald mit parti og

kan indgå i udbud

har vi imidlertid lidt friere hænder og regeringen fremsætter inden længe

dansk udbudslov der blandt andet skal erstatte en del af de regler der i dag er i tilbudsloven lovforslaget indeholder ingen begrænsninger

at man kan stille krav om en bestemt skattepraksis når det gælder mindre indkøb der ikke har interesse for virksomheder i

det betyder ikke nødvendigvis at det offentlige altid vil kunne lægge vægt på skattepraksis i disse indkøb det afhænger også af andre regler for

de forvaltningsretlige principper derfor har vi brug for at blive lidt klogere på hvordan regelsættene spiller sammen for at kunne gøre det klart for de offentlige ordregivere hvornår og hvordan de kan stille krav til skattepraksis jeg har derfor sat et analysearbejde i gang der skal skabe øget klarhed over hvordan man kan stille krav til skattepraksis i forbindelse med de udbud der i dag er omfattet af tilbudsloven hensigten er som udgangspunkt at analysearbejdet skal munde ud i en vejledning til de offentlige ordregivere så det bliver helt klart hvordan man lovligt kan stille krav om en særlig skattepraksis

regioner og faktisk at kunne lægge

andre aspekter så bliver der selvfølgelig et udredningsarbejde som jeg kan

sat i gang det takker jeg for om hvordan man netop kan pålægge det de samme objektive

grundlag som der også skal være med med

hvis de forvaltningsretlige aspekter er i orden så vil man kunne have skattepraksis som et parameter på linje med

hvad den så end defineres som men

så gøre hvis man har lyst til det vi vil bare gerne lave en vejledning så den er helt præcis

er det der er hensigten og det der er meningen med det jeg er

i dag hvis man køber kaffe

kan man købe fairtrade og så kan man være sikker på at det ikke er små børn

slavearbejdere eller andre der har rendt rundt og plukket de her kaffebønner

sket under nogle ordentlige arbejdsvilkår ligeledes

kunne komme til at glæde sig over at de mennesker

ikke omhandler decideret ulovlig skattepraksis men aggressiv skatteplanlægning at man har datterselskaber i skattely og så videre

at området er belagt med med gråzoner som gør det svært men jeg er meget optimistisk efter at

har været sådan at de rigeste mennesker i den her verden

hvor mange penge de ønsker at puge sammen og hvor lidt de synes de har lyst til at give til andre

vil finde sig i det jeg ser jo at fair trade mark og andre

vokset op nedefra hvor man har sagt at nu vil

med fair tax bevægelsen og andre steder rundtomkring i verden

til noget hvor man ved at der foregår så aggressiv en skatteplanlægning hvor de gemmer pengene væk på nogle mystiske øer

vil ikke have det længere vi synes faktisk at alle skal bidrage til fællesskabet

en stor og i den grad tiltrængt forbedring af både banekapaciteten og køretiderne vi har regnet på

otte en halv minut i direkte køretidsbesparelse plus at den øgede kapacitet giver at man kan reducere køretidstillægget med tre en halv minut altså i alt tolv minutter per gang man skal passere det her område det kommer fjortentusind passagerer til gavn hver eneste dag

helt afgørende præmis

at vi kan nå derhen

jo ikke os der lancerede den det var sådan set vk regeringen der lancerede timeplanen det var lars løkke rasmussen

nu har vi ansvaret og vi har fundet pengene og også et bredt flertal i folketinget og

hvor mange minutter man sparer per

heller ikke kan vide det heller ikke spørgeren

partierne vil mødes igen i to tusind og fire og tyve og

vi investerer i trafikken derfor

det er altså aftalt så mit svar er bekræftende det er

i forliget at vi laver et kasseeftersyn i

og elementernes rasen kan man sige i danmark

men princippet i loven er altså den at det er grundejeren selv som er

også mulighed for i særlige tilfælde at

benytter sig af i begrænset

holdt fast i ved ændringen af kystbeskyttelsesloven i to tusind og seks altså under den tidligere regering

holde fast i det princip jeg synes at et godt princip

hvor den enkelte grundejer er ansvarlig for at beskytte sin ejendom

slå fast at der er en grund til at det hedder kystbeskyttelse og ikke kystsikring sådan som det er formuleret i spørgsmålet fordi kysten er og har altid været

og det er jo umuligt at kystsikre syv tusind tre hundrede

kyststrækning vi taler om kystbeskyttelse hvor vi prioriterer indsatsen efter forholdene

i forhold til økonomi i forhold til politiske aftaler

regeringen ønsker at gå sagligt til værks og se tingene i en helhed og derfor har jeg også taget initiativ til en kystanalyse der skal være færdig inden udgangen af i år som skal give os det samlede overblik over hvor risikoen for oversvømmelse og erosion er størst og vurdere den eksisterende

den analyse kan jo så danne grundlag for at vi politisk tager en drøftelse af hvordan vi sikrer en omkostningseffektiv

det selvfølgelig set i lyset af at vi trods alt har en udgift ovre på vestkysten som måske er mere historisk betinget end den er logisk det har vi også på andre områder men jeg spørger også ind til de

nu nævnte ministeren ikke selv nogen men grunden til at jeg spørger ind til måderne at sikre på er netop set i lyset af det spørgsmål jeg havde inden vinterferie

igen blev påpeget at er grundejerens eget ansvar når grundejeren så finder en måde

og de kan få afslag på at sikre

hvem beslutter hvilken metode ejerne må bruge til at sikre deres værdier

man foretager i sådan en afgørelse men det er altså en konkret afvejning i det enkelte tilfælde

der kan gives tilladelse til men som jeg også husker jeg tror at vi havde en udveksling om det som spørgeren også siger før vinterferien

fordele og ulemper ved de forskellige metoder som der vil blive taget højde for for eksempel om vi taler om hård

i forhold til for eksempel naturen ved den hårde kystbeskyttelse og det

de eksempler der bliver draget frem nemlig at man har fået afslag på den hårde kystbeskyttelse

foregår en god dialog mellem dem der søger om kystbeskyttelse og kystdirektoratet sådan at man kan finde frem til hvad det så er for nogle metoder der kan gives tilladelse til for det er selvfølgelig afgørende at borgerne

ske under fornøden hensyntagen til en række hensyn som vurderes ud fra forholdene på den pågældende kyststrækning

at man ikke kan anvende strandene til de rekreative formål som jo også

jeg har tillid til at kystdirektoratet forvalter

på baggrund af loven og på den måde altså går ind i hvert enkelt tilfælde og ser på hvad der er fordele og ulemper

dermed altså også i det her konkrete tilfælde har set på

den mest hensigtsmæssige kystbeskyttelse

kommer en storm og der sker erosion

det der skete med den seneste storm på nørløv strand

er meget voldsomt at se sit sommerhus falde

på det nationale

en national pligt at kystsikre men nu er det her ligesom drejet ind på det nordjyske hvor man jo tidligere har haft et forsøg nu taler vi også om alternativ

med drænrør mens de drænrør

der var der sjovt nok rigtig langt det kan billeddokumenteres

gerne oversende

anerkender ministeren ikke at det var en fejldisposition at pille de rør

to professorer som var udpeget henholdsvis af kystdirektoratet og

skagen innovation center som stod bag den her løsning

den videnskabelige evaluering var at de her trykudligningsrør

til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode

mig til at der er foretaget en grundig evaluering på det tidspunkt af to uvildige professorer

i øvrigt en rapport der blev afleveret med over en

hundrede faktuelle fejl det er senere indrømmet af det daværende ressortministerium og dermed også af kystdirektoratet på deres hjemmeside

ikke så meget for men men

at der kunne være alternativer

skyller mere ud end man kan nå at pumpe ind kunne man så ikke gøre sig nogle overvejelser om

tilfælde en konkret afvejning af fordele og ulemper ved de forskellige

debatten der har været omkring

det her drænrørssystem

er et rigtig godt virkemiddel jeg må bare konstatere at på baggrund af den videnskabelige evaluering der er lavet

baggrund for at sige at der skal foretages flere forsøg

med den her metode men jeg anerkender fuldt ud at der selvfølgelig er forskellige metoder til det og at

nogle husejere der vil være lidt undrende over for specielt set i lyset af at der da de for ti år siden købte et sommerhus altså var halvtreds

hård kystbeskyttelse oppe ved nørlev strand

og det har altså gjort at deres kommuneveje stadig eksisterer hvorimod sommerhusene ligger i vandet kan ministeren ikke fortælle

men det er ikke noget kystdirektoratet har givet tilladelse til så man kan ikke sige

det er en kommunal grund har kystdirektoratet givet tilladelse og fordi det er private grundejere har

i overvejende grad sådan at at den bløde kystbeskyttelse

bliver foretrukket frem for den hårde af hensyn til naturværdierne i området og jeg forstår

bekymring for at hård kystbeskyttelse også kan have nogle konsekvenser i forhold til de rekreative værdier i området i sommerperioden

hvad ved vi allerede i forvejen og er det her i virkeligheden helt overflødigt

viden for at sørge for at vi har et solidt fagligt grundlag

i kystdirektoratet men også for at sikre at vi politisk har et beslutningsgrundlag som gør at vi har det fulde overblik når vi tager den her diskussion som jeg synes er helt relevant i forhold til hvordan vi fremadrettet organiserer den her indsats eksempelvis har klimaforandringerne jo aktualiseret behovet

den her analyse vi fik senest en

viser at konsekvenserne er voldsomme ved

har vi også fra ministeriets side nu

både staten og kommunerne og grundejerne i udviklingen af kystbeskyttelsesindsatsen så den her analyse skal give os et aktuelt og samlet billede af hvor risikoen for oversvømmelser og erosion er størst og derudover

vurdere den eksisterende lovgivning dermed

vil vi få et opdateret grundlag for at kunne drøfte hvordan vi fremadrettet sikrer en

har skullet håndtere den her syv tusind tre hundrede km lange kyststrækning nu nævner

men den viden man har om kysterne altså den

og alt andet lige undrer det mig at der skal gå så lang tid når jeg siger det er

er sommerhusejere som faktisk meget gerne vil beskytte

ejendom men som ikke har muligheden

nu skal man altså lige vente et år på en eller anden rapport som jeg tror at de fleste husejere hvis hus er ved at falde i vandet

ansvar at beskytte sig mod havet der gælder

at gå med ind og finansiere nogle af de her løsninger

tilladelse til kystbeskyttelse og det er jeg rigtig glad for for det betyder jo at der

fru pia adelsteen og jeg og de øvrige politikere her i folketinget kan få et samlet grundlag

træffe synes jeg så vigtige beslutninger på som det her jo handler om

det er en meget meget stor udfordring vi står over for med klimaforandringer med de

er egentlig det som jeg appellerer til i forhold til at man bare venter på en rapport

på vestkysten i syd i nord ind mod

hvor der altså er nogle ting som skal gøres og hvor man siger at hvis man vil gøre det på den billigst mulige måde så er det altså ikke nødvendigvis sandfodring

det er nogle andre ting som vi måske skal gøre for at sikre vores ejendom der undrer det mig bare at man ikke tidligere har fået et overblik fra kystdirektoratets

utrolig lang tid over hvordan ser vores kyster ud hvor er det erosionen er størst

på baggrund af de erfaringer som både stat kommuner og grundejere har gjort sig med kystbeskyttelse landet over og de forskellige vilkår der gør sig gældende rundtomkring

at høre hvad det er dansk folkeparti

der skal gøres her

til en pris der er betragtelig lavere end de summer som kystdirektoratet bruger på sandfodring kystdirektoratet sandfodrer i dag til otte og fyrre kroner

som så når vi når efteråret i bedste fald er skyllet tilbage i vesterhavet og så

købe en sandsuger det også lavet beregninger på så kunne man sandfodre for fem

ikke økonomi vi taler om dansk folkeparti skal gerne finde finansieringen til det her hvis bare ministeren vil anerkende

men jeg ved ikke om ministeren overhovedet er interesseret i den dialog

det er det måske ikke det kunne vi måske også få præciseret lidt nærmere

at staten fuldstændig skal overtage finansieringen

som jo ikke er sådan novicer på kystområdet eftersom det meste af landet ligger under havets overflade må man også formode at de har en vis ekspertise og man må også formode at de har

som vi har så er ministeren bekendt med det tilbud og har ministeren

gidet svare på det for det gad man ikke i transportministeriet

på det tidspunkt i nordsjælland var der ikke nogen af

der nogen sinde havde oplevet noget lignende så der sker hele tiden

at analysere sig frem til hvad der kan komme til at foregå

grundejere der står i problemet til

en meget meget stor opgave vi står over for her jeg forestiller mig ikke at

er noget vi kan løse fra den ene dag til den anden jeg kan forstå

en hollandsk løsning jeg forestiller mig ikke det her er noget vi løser fra den ene dag til den anden jeg forestiller mig at vi på baggrund af en grundig analyse

skaber os et fælles overblik sådan at vi

mange forskellige erfaringer

har gjort sig forskellige erfaringer

at der jo har været forskellig praksis for hvornår og

så vi kan tage den her diskussion

det pågældende sted kystlandskabets bevarelse og genopretning og sikring af den eksisterende adgang til kysten målet er fortsat at gå fra godkendelse af individuelle anlæg hos enkelte grundejere til at kystbeskyttelsen i højere grad udføres som løsninger for større strækninger efter bestemmelserne i kystbeskyttelsesloven

klimadebatten og de seneste års storme jeg tvivler ikke på at der

en god indsats rigtig rigtig mange steder men jeg mener også der kan være behov for at samle erfaringerne og lære af hinanden med henblik på at etablere god praksis

kystanalysen vil så afdække om kommunerne også har de rigtige værktøjer til at sikre en omkostningseffektiv kystbeskyttelsesindsats

fortsat behov for at afvente den her kystanalyse og når den er klar

glæde mig til at få taget en politisk drøftelse af det

at det er omkostningseffektivt at kommunerne skal løse den her opgave nu skal vi kigge på større strækninger og kigge på en helhed det er da glædeligt

så nærmer vi os jo netop at det her bliver en national opgave det

spørgsmål er hvis man skal drive effektiv kystbeskyttelse

skal selvfølgelig inddrage

jeg nu har sat i gang vi skal jo se på

sikret at der bliver koordineret på tværs af kommunegrænser fordi man

og ikke noget man kan løse alene inden for kommunegrænserne så

også hos kommunerne for at vi får

at vi får de erfaringer med ind i arbejdet og får kigget på hvordan vi i højere grad kan sikre den sammenhængende indsats

henvist til den her rapport det var så et forkert sted i landet men

det er hvad det er men kunne ministeren ikke tænke sig

forsøgsområde som endnu ikke er blevet spoleret af kystdirektoratet ovre på den jyske vestkyst ved skodbjerge det pågældende forsøg sparede over hundrede million

som den anden løsning før man begynder at afveje

henvise til at jeg henholder mig til

fra to tusind og fem til to tusind og otte og som konkluderede at det altså ikke er et relevant

hvorfor man ikke via kystdirektoratet har haft sin egen sandfodringsmaskine eller skib

vi betaler nu jeg mener så kunne man uden i øvrigt at bruge flere penge få midler som man kunne bruge til noget andet kystsikring når vi nu har syv tusind tre hundrede

brev fra den hollandske virksomhed som faktisk har lavet et tilbud på sikring af vestkysten hvis det skal være omkostningseffektivt

kun penge vi snakker om kan jeg høre

ting skal være naturlige og hvad ved jeg altså det sådan jeg forstår ministeren

at

så havde man jo en chance for at sætte sig ind i problemerne og det er vel dybest set også en af ministerens opgaver

en brumbasse normalt heller ikke kan flyve

det er videnskaben der skal underbygge det men jeg vil anbefale ministeren at tage en tur til skodbjerge

så kan ministeren ved selvsyn se at brumbassen altså

indrette kystbeskyttelsen i danmark

for at få et samlet overblik over hvad udfordringen er hvor risikoen er størst og på den baggrund så

hvorvidt vi kan indrette det mere omkostningseffektivt og bedre i fremtiden på baggrund af de erfaringer der er

man egentlig mere optaget af at en helt bestemt metode til kystbeskyttelse nyder fremme end man er

komme med et svar på hvordan man så vil finansiere det man selv

hele den her diskussion

den her bestemte kystbeskyttelsemetode

jo ikke en forholden sig til den samlede

den skal organiseres fremadrettet det synes jeg

hvis man synes at man ikke kan vente på den kystanalyse

og ressortfordeling herunder altså flytning af kystdirektoratet fra transportministeriet til miljøministeriet flytningen bør ses i lyset af at kystdirektoratets opgaver vedrørende kystbeskyttelse og administration

søterritoriet i høj grad har sammenhæng med de øvrige opgaver i miljøministeriet det gælder for eksempel håndhævelse af miljøhensyn i forbindelse med ansøgninger om anlæg på søterritoriet og i kystzoner klimatilpasning stormflodshåndtering og oversvømmelsesdirektivet kystdirektoratets opgaver vedrørende regulering af erhvervshavnene blev i transportministeriet

men

transportministeren eller miljøministeren altså to ministre som har været

aner ikke en pind om

jeg har ikke så mange spørgsmål mere og jeg kommer nok heller ikke

er en plædering for en bestemt kystbeskyttelsesmåde men det der netop er problemet er at kystdirektoratet har plæderet for én bestemt måde at kystbeskytte på jeg siger ikke at rørforsøg er det

kan bare se at nogle steder hvor det har været brugt ligger der

andre steder hvor man sandfodrer ligger

men for mig som miljøminister giver det her rigtig god mening

det er måske også for dårligt når man nu sidder herinde det er da muligt men jeg har altså ikke lagt mærke til det men er der andre ting som røg over

nemlig ikke svar på om miljøministeren vil ulejlige sig over på vestkysten og besigtige det her rørforsøg ved selvsyn

det jeg synes er vigtigt i forhold

analyse at vi inddrager de erfaringer der er gjort også i andre lande dermed vil vi

hvad der er sket i holland hvor man jo blandt andet også har

udføres indebærer at danmark i samarbejde med vores nabolande udfører en effektiv toldkontrol den er baseret på en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats

ser regeringen ingen grund til at ændre på fordi det er

spørgerens egne formuleringer lige præcis det der er intelligent grænse og toldkontrol hvor skat tager sig af de opgaver der relaterer sig til kontrol af varer primært i forhold til told moms og afgifter og politiet tager sig af personkontrol overholdelse af færdselsloven udlændingeloven med videre begge myndigheders samarbejde baserer sig netop på den føromtalte mobile intelligente efterretningsbaserede tilgang som på en gang giver gode resultater og er uforudsigelig for dem

det eksisterende samarbejde med relevante ressortministerier med relevante myndigheder for eksempel også og det er nok så væsentligt udenlandske myndigheder og eu fokus er således på at skat har det bedst mulige beslutningsgrundlag og kan lave de bedst mulige analyser så indsatsen kan optimeres og ressourcerne anvendes netop der hvor de så har en effekt det arbejde og ikke mindst samarbejdet på tværs af myndigheder samarbejdet på tværs af lande kombineret med skats arbejde med for eksempel mobile teams og anvendelse af scannere gør at indsatsen lige præcis bliver det som spørgeren efterlyser

på det jeg spørger om regeringen har lavet en kontrol af grænseområderne med nummerpladescannere

andre ting det vi spørger om er hvorfor sætter man ikke et grænseanlæg op hvorfor sætter man ikke toldere ved grænsen det eneste rigtige sted det mest intelligente sted at kontrollere

er ved grænserne det giver sig selv og så kan alt det andet det er

vi siger jo ikke enten eller vi siger både og vi vil gerne have hele paletten jeg går ud fra at når regeringen fremlægger et forslag nu om en kontrol af grænseområderne det må jo

regeringen anser det som et problem at man har set at der er en mangel og derfor begynder

jamen hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud hvorfor ikke lave en virkelig intelligent grænsekontrol og så sætte nogle

resultater et godt eksempel fik vi

meget stor sending illegale cigaretter fra et containerskib

på grænsen skulle vi hilse og sige cigaretterne der var skjult i en container med fjorten beholdere der skulle ligne vandvarmere var netop blevet fundet på baggrund af oplysninger fra udlandet kombineret med en risikovurdering foretaget af skats

en kilde til undren at man at man ikke i det forslag som regeringen kommer

tager det her problem med grænseoverskridende kriminalitet alvorligt så

afsat flere penge men men lad det nu være det må regeringen jo tumle med jeg spørger bare hvorfor kan man ikke ud over det man gør i forvejen

nemlig i størrelsesordenen tusind årsværk hvis man skulle gå i retning af det som spørgeren er inde på

omkostning især i betragtning af

viser sig at have en effekt er den intelligente efterretningsbaserede indsats

vi finder de cigaretter der bliver smuglet ind i vandbeholdere eller i noget der ligner vandbeholdere det er lige præcis det vi skal gå efter

der hvor der er noget kontrabande at finde

med at kigge efter tomme biler vil

hvad det er der kører igennem og sige hov

vedkommende ind til siden og så får vi

ikke finde de pågældende vandbeholdere med de mange mange mange cigaretter som ville blive ført ind på markedet og som jo i den grad er noget af det som vi lige præcis skal finde og som

ramme de bagmænd som begår